beslutningsforslag nummer fjorten

udenrigsministeren har meddelt mig at

i henhold til forretningsordenens § nitten

at give folketinget en skriftlig redegørelse om samarbejdet i arktis eksemplarer

flere bliver skilt på tværs af landegrænser det ene følger på en

at man selvfølgelig får bedre og bedre lovgivning

børnebidrag på tværs af landegrænser men selvfølgelig også andre former for underholdsbidrag til

det vi behandler her i dag er faktisk præcis

som i øvrigt ligner andre internationale aftaler

bliver skabt samarbejdsordninger mellem landenes myndigheder og som jeg sagde

konventioner på det her område

og som betyder at vi har sværere ved at håndtere skilsmisser

på tværs af landegrænser end vi ville have haft hvis vi havde fået den del af konventionen med det ærgrer jeg mig rigtig meget

jeg vil ikke trække forhandlingerne længere end højst nødvendigt selv om man

går så hurtigt

en mellemstatslig aftale en konvention

ligner mange andre på området og

også at en forælder har en forpligtelse for sit barns forsørgelse uagtet om man bor i samme land som barnet det virker derfor helt fornuftigt at

om at sikre at børnebidrag betales på

høringssvaret fra foreningen far hvor der beskrives en retstilstand hvor der ikke er nogen restriktioner

bekymret men når man af lovforslaget kan læse at det også drejer sig om lande uden for eu regi virker det en lille smule skævt man kan af høringsnotatet læse

ikke kan nægtes at fuldbyrde afgørelser som indeholder bidrag som er væsentlig højere end efter dansk ret det virker en smule problematisk at man overlader det til myndigheder i lande der overhovedet ikke ligner danmark at afgøre hvor store

vil næsten sige nødvendigheden af internationalt samarbejde her handler

haagerkonventionen skal træde i kraft for danmark som det er nævnt tidligere omhandler konventionen et samarbejde om international inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag til familiemedlemmer det er altid vigtigt at danmark er med i konventioner og internationale aftaler som kan

i det her tilfælde de implicerede familier da vi i december sidste år anbefalede danskerne at stemme ja til at ændre retsforbeholdet til en tilvalgsordning var det blandt andet ud fra den betragtning at et ja ville betyde at danmark er omfattet af

at forenkle og effektivisere behandlingen af grænseoverskridende sager om underholdspligt i dag har danmark udelukkende en parallelaftale om dele af forordningen som det også bemærkes i lovforslaget har eu allerede tilsluttet sig haagerkonventionen men på grund af at det danske retsforbehold er danmark heller ikke her tilsluttet direkte og derfor må vi nu i folketinget behandle sagen så danmark på et almindeligt mellemfolkeligt grundlag

konventionen i sf mener vi selvfølgelig at det giver mening at sidestille de danske borgeres rettigheder med borgernes rettigheder i de øvrige eu lande konventionen har til formål at sikre at børnebidrag kan inddrives effektivt retssikkerhedsmæssigt og i samarbejde med centrale myndigheder i de stater der har

tiltrådt konventionen det er godt og positivt for danske borgere og familier at eventuelle

som det er blevet nævnt at sikre effektiv inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag til familiemedlemmer gennem samarbejde mellem myndigheder i de lande som har tiltrådt konventionen haagerkonventionen vil særlig styrke mulighederne for international fuldbyrdelse skabe klare regler for fri proces samt udveksling af oplysninger til brug for fuldbyrdelse i situationer hvor forældre flytter fra hinanden og endda bosætter sig i forskellige lande er det vigtigste hensyn selvfølgelig

børnenes tarv en strid om børnebidrag eller underholdsbidrag kan særlig hvis forældrene bor i forskellige lande skabe uro eller utryghed og usikkerhed

samtidig ved vi at det netop er stridigheder om bidrag

som skaber allerflest konflikter i forbindelse med for eksempel skilsmisse derfor synes jeg og vi at det er vigtigt at sikre effektive regler først og fremmest af hensyn til børnenes situation så usikkerhed ikke får lov til at vokse til frustration

først og fremmest for den gennemgående ret positive modtagelse af lovforslaget og de startdrøftelser vi nu har haft her i folketingssalen i dag

med på at der vil være spørgsmål som vi nu kan få uddybet

her bekræfte at det er rigtigt det var liberal alliances ordfører også inde på at

selv om det er væsentlig højere end hvad der ville være blevet fastsat efter de danske regler om bidrag

i den diskussion må man jo også se på hvad det er bidraget går

lovforslagets overordnede formål som flere

også har været inde på er jo netop at styrke inddrivelsen af underholdsbidrag på tværs af landegrænserne og med det her forslag underbygger og supplerer vi det allerede eksisterende samarbejde på området

så tit man bliver begejstret over noget der hedder et tilsyn

er det sådan at broderparten af de mennesker der beskæftiger sig med de mest udsatte borgere og børn i vores samfund løfter en kæmpe opgave og gør livet utrolig meget bedre for de mennesker de beskæftiger sig med

det kan være kommuner det kan være forvaltninger det kan være institutioner og det kan være enkeltpersoner og

med udgangspunkt i det der var hensigten med den lovgivning som vi har truffet beslutning om her i folketinget som jo har til formål

mennesker der af den ene eller den anden grund i perioder af deres tilværelse har brug for hjælp og støtte hvad er det så socialtilsynet skal og

og slå dem i hovedet og sige at det godt nok

kan gå ind og sige at her er forholdene så skandaløse at man lukker døren med det samme man lukker og slukker i skal ikke længere eksistere det er den ene variation den ene yderkant af myndighedsansvaret

andre institutioner eller andre kommuner der gør det bedre så derfor kunne vi godt tænke os at tage fat om

myndighedsansvaret men også det dialogbaserede som jeg mener er enormt vigtigt for at vi kan yde den bedst tænkelige hjælp på et område

jo ikke er behov for at man bare åbner og lukker hele tiden men hvor der er behov for stabile rammer og så selvfølgelig den opkvalificering der skal til når tingene

i dag ja det vi gør er at vi går ind og giver det her tilsyn en gennemgang efter at det nu har fungeret siden to tusind og fjorten og der er der

med lovgivning nogle tilrettelser og de tilrettelser har vi drøftet grundigt i den kreds af mennesker der sidder her i dag

socialdemokratiet selvfølgelig tilslutte sig primært handler det om at tilbud der indholdsmæssigt

tilbud der i dag er omfattet af socialtilsynet

skal være omfattet af tilsynet i fremtiden

det kvalitetsløft vi mener der ligger i at have

retssikkerhed for det er sådan at hvis man får en anmærkning fra socialtilsynet så er det i sagens natur relativt alvorligt og det

fordi man faktisk gerne vil lukke det pågældende sted

og man så forsøger at få det efterprøvet ved ankestyrelsen i den mellemliggende periode der kan gå hvor klagesagen

ødelægge hele det økonomiske fundament for et ellers fantastisk godt socialt tilbud

myndighedernes eller for institutionens skyld

som har brug for den hjælp og støtte på det pågældende tilbud der skal

brug for at blive flyttet fra det ene sted til det næste sted og til det næste sted

sammenhæng mellem hvor alvorlig en anmærkning det er og så den konsekvens det har for det pågældende tilbud og det er vi kommet tættere på med det her så har vi åbnet op for at

frie grundskoler alene skal underlægges

mere end otte pladser og når vi lægger den grænse ind

det virker tungt og bureaukratisk og tåbeligt og

det der egentlig var hensigten med socialtilsynet hvis en efterskole

tilsyn som man skal på institutioner der alene har

med fuldtidsanbragte børn at gøre så det personrettede tilsyn det vil sige tilsynet med den ene elev er stadig intakt med den lovgivning vi

men vi fjerner altså det der er tilsynet på hele institutionen som jo ikke er meningsfuldt eftersom eksempelvis efterskolen ikke har andre end den ene elev anbragt det sidste vi har gjort er at lovforslaget giver mulighed for at personer

anonymitet i forbindelse med med henvendelser til socialtilsynet

længerevarende proces tilbage i to tusind og tretten da vi lavede tilsynsreformen der var helt klart et stort behov for at styrke tilsynsområdet og jeg mener at

i den rigtige retning for at beskytte udsatte borgere der er ikke tvivl om at det tager tid at få sådan en lov implementeret men vi ser også i dag at vi med de fem

har fået lavet en rigtig god løsning dengang vi vedtog loven var der enighed om at der skulle følges op på den

det har vi så gjort tidligere i år da vi lavede stemmeaftalen i

det her lovforslag som relaterer sig til den aftale

heldigvis er det jo ikke meget omfattende ændringer eller tiltag der skal besluttes det viser sig jo at vi

egentlig fik lavet en god lov oprindelig

om præciseringer og også forbedringer for alle de involverede parter og det synes jeg er vigtigt at slå fast

var nødvendigt med en reform af området var det jo fordi vi kunne se at der ikke var tilstrækkeligt fokus

på at sikre nogle ordentlige forhold for dem som var anbragt faktum er jo at vi desværre

at ikke alle mennesker af den ene eller den anden grund har gode livsbetingelser og trygge rammer at vokse op i og leve i derfor må samfundet træde til og hjælpe og med samfundet tænker jeg selvfølgelig primært på os som lovgivere og på de mennesker der blandt andet i kommunerne er sat til at forvalte lovgivningen der skal sørges for at disse udsatte borgere får de bedst mulige betingelser for et bedre liv og med et udgangspunkt hvor det er øget livskvalitet og respekt for individet der skal stå højest på dagsordenen desværre viste det sig før vi lavede

væsentlige mangler på området for tilsyn med anbragte borgere det

er at vise vilje og handling til at ændre på tilstanden loven som nu har virket et par år har været med til at gøre en forskel ikke alene for de mennesker der er anbragt i dag men den vil også gøre det for de mennesker som vi jo desværre ved vil blive anbragt fremover for anbringelse uden for eget hjem er nok ikke noget vi kan undgå

det skal ske skal der være en sikkerhed for at de mennesker der

ofte er det jo borgere som allerede har været svigtet

op til flere gange af dem der egentlig skulle være dem der passede bedst på dem når det så sker skal de ikke udsættes for yderligere svigt af myndighederne og af de institutioner de er anbragt på da tilsynsreformen blev lavet var vi i aftalekredsen meget optaget af at komme hele området igennem så der ville komme mærkbare og synlige forbedringer men vi var også enige om at lave

tiltag hvis det efterfølgende var nødvendigt og det skylder vi også de borgere der er udsatte og som har oplevet disse omsorgssvigt og ofte nogle der har været

massive den foregående ordfører var inde på flere af delelementerne så

vil jeg selvfølgelig ikke bruge tid på nu men jeg vil slå fast at for dansk folkeparti

er det vigtigt at der er blevet lyttet til flere af de ønsker og bemærkninger som er fremkommet i

og at det på den ene anden måde er blevet inkluderet i

også bliver omfattet af tilsynet

vi drøfter det her med med tilbuddenes økonomi

er bæredygtigt og gennemskueligt og også gennemsigtigt

sikret den fornødne kvalitet at have de fem socialtilsyn

dansk folkeparti en rigtig god model for på den måde har vi lavet en

lovforslaget og

der er fremkommet hos de to foregående talere vi støtter formålet med at fremme effektiviteten og kvaliteten i socialtilsynet

vigtigt for venstre at den gældende lovgivning fremover skal være mere hensigtsmæssig og mere målrettet og endelig

foregående ordførere har sagt handler det her lovforslag jo om de sociale tilsyn

set meget enig med socialdemokraternes ordfører i at det er værd at begejstre sig

at vi fik lavet tilsynet tilbage i to

og at vi gjorde det så grundigt at den revision vi nu står

er nogle mindre tilrettelser som der også

om de falder under serviceloven eller

som som beboer som person

de anmærkninger som skal gives og

at især nogle mindre privatdrevne botilbud som på grund af en anmærkning og en klage som som

eksistensgrundlag sådan set blev truet selv om anmærkningen slet slet ikke var i et niveau hvor tilbuddet

socialtilsynenes formål er jo at sikre og det var derfor vi lavede dem at vi kunne få et reelt og uafhængigt tilsyn med kvaliteten med økonomien med forholdene for nogle af de mest udsatte grupper af borgere der er i vores samfund

vi havde nogle historier hvor det viste sig at nogle af de mennesker som virkelig ikke kan tåle flere svigt faktisk var blevet svigtet i en rigtig ubehagelig grad og på en måde som ikke burde ske i vores i vores velfærdssamfund derfor var det så vigtigt at vi nu har fået

har ordentlig med ressourcer som er reelle vi har fået en whistleblowerordning men også at det er uafhængigt

at det ikke er kommunerne der tjekker sig selv særlig i en tid hvor kommunekasserne er så pressede som de er

så går det selvfølgelig ikke at kommunerne holder øje med sig selv og på den måde kan bøje reglerne eller se bort fra ting fordi

det ikke passer ind i et kommunalt budget så i det hele taget synes

socialtilsynets opgaver og virke

det giver jo altid god mening at justere lovgivningen i

et godt forløb som er endt med en lovgivning som

fælles stemmeaftale hvilket jo heldigvis sker ofte i i socialudvalget gode ordførere har allerede listet de fleste enkeltdele i lovgivningen op

særlig glade for og som vi har været med til at arbejde for

ved at socialtilsynets afgørelser om ophør af godkendelse tillægges opsættende virkning medmindre der er særlige forhold herunder fare fare for beboernes velfærd eller helbred der gør det påkrævet at afgørelsen skal

at tilsynet kun kan udstede påbud når det

som nævnte nogle af de her bagatelagtige anmærkninger for

det virker meget meget uskyldigt men hvis det giver en anmærkning på tilbudsportalen

det faktisk betyde at nogle fravælger stedet så

rigtig glade for den her bagatelgrænse

har vores store opmærksomhed men som ikke kom med i forhandlingerne er

for at sammenligne priser på de forskellige tilbud på kryds og tværs men jeg forstår

omkring jeg havde nær sagt eftersynet af lovgivningen

de sociale tilsyn og det er jo gjort relativt tidligt

kun to år efter loven om sociale tilsyn blev sat i værk

så kan de ting der måske ikke fungerede helt godt

bide sig fast og blive en vane eller en måde man gør det på og som så er vanskelig at ændre

gerne kvittere for og jeg gerne kvittere

kunne indgå den stemmeaftale det er ret vigtigt på

bred politisk enighed omkring det der er kommet en undtagelse ind fordi vi har

efterskoler og frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdelinger har temmelig store udgifter og meget besvær hvis de skal gennemføre et

man så må sige når de også har et undervisningstilsyn men det gælder så

også vigtigt for mig at nævne at socialtilsynets afgørelser

har fået opsættende virkning det er jo logisk nok

det er underligt at vi ikke har tænkt på det før

jo nogen tid med en sagsbehandling og det betyder så

hvis ankestyrelsen går socialtilsynets afgørelse imod fordi man så ikke har nogen indsigt på det område i den periode

at hvis det er meget specielle

opsættende virkning kan bruges

kan få den fornødne kvalitet på baggrund af den økonomi der er tilstede og endelig skal der være gennemsigtighed i økonomien det har været et stærkt ønske blandt andet fra det venstre fordi vi har en opfattelse af at

at sige tak for et godt samarbejde både

i forhold til da tilsynsreform

men også i den videre behandling nu hvor vi har justeret på den fordi når man laver så omfattende

vil der også være nogle børnesygdomme og det er er rigtig klogt og fornuftigt at man tager hånd om dem relativt hurtigt og at man inddrager de

forskellige parter har haft med reformen efter at den er trådt i kraft så jeg vil bare gerne kvittere for

at sikre kvalitet i de sociale tilbud som vores borgere skal have det er det overordnede formål det er derfor vi har lavet den

hvis det hvis det får en masse konsekvenser som ikke opfylder det formål er det at vi skal justere på det den ene af de ting som jeg gerne

vil fremhæve er er det her med at socialtilsynene nu også skal omfatte botilbudslignende tilbud som det er blevet sagt før er

ulogisk at fordi man har en lejekontrakt

ikke det samme tilsyn som hvis hvis man

hvad ens bopælsforhold sådan set er det andet er det her spørgsmål om om frie efter og fagskoler hvor vi jo kun kan være enige om

nogenlunde det samme tilsyn to gange når der er tale om relativt få pladser

ændringen af whistleblowerordningen og det er jo altid lidt sårbart når man begynder at ændre på

det giver meget god mening at man har mulighed for at ophæve

og at man selv kan bestemme hvor anonym man har lyst til at være det kan jo også være en fordel en gang imellem at man faktisk

nogle af de kritikpunkter man måtte have men jeg mener også at det selvfølgelig skal ske på baggrund af et informeret samtykke så man er klar over hvad konsekvenserne ved at

ophæve anonymitet kan være så er jeg godt tilfreds med at der

opsættende virkning fordi som jeg indledte med at sige

at sikre kvalitet det primære formål er ikke at lukke

tilfælde at det er nødvendigt heldigvis og der skal der

også være den mulighed men det må ikke være sådan

en af de utilsigtede virkninger af at man fører et tilsyn

rent faktisk betyder at der er nogle gode tilbud der på grund af mindre

så derfor er vi godt tilfredse med at vi har fået opsættende virkning som hovedregel men at vi jo så stadig væk har den undtagelse der hedder at er problemerne på et sted alvorlige nok er der ikke længere opsættende

væsentlig fordi det vi jo også der skal have

det er om økonomien understøtter tilbuddets kvalitet

tilsyn som som holder øje med om økonomien er stabil om den er gennemsigtig og om den er bæredygtig på langt sigt det må være det primære fokus

og som jeg synes er væsentligt er

bør tilsynet også være dialogbaseret

kontrolbesøg det betyder at

anmærkninger man måtte have har tilsynet også en opgave i at hjælpe de enkelte sociale tilbud

det er da bestemt på sin plads at kvittere for den

i særdeleshed er jeg selvfølgelig glad for at så mange ordførere også nævner hele tilblivelsen vigtigheden af tilblivelsen og så sandelig også den meget meget konstruktive proces vi har haft med de her justeringer for det er ikke kun en minister og ordførere som som sidder i en en diskussion her

derfor er jeg meget meget taknemlig over at der også uddeles roser til de fagfolk der er involveret i sådan en proces det er naturligvis fagfolk i ministeriet

bestemt også de ansatte i socialtilsynene og alle de andre aktører som man kan se har bidraget aktivt det kan man se

at her har vi i fællesskab gjort noget godt gjort noget der

sociale landskab i forhold til

ja det er et lovforslag som som udmønter den stemmeaftale som

det er jo helt rigtigt sagt at det ikke lovforslag som ændrer ændrer grundlæggende

socialtilsyn som er blevet etableret heldigvis ikke fordi

derfor er formålet med lige præcis det her lovforslag at fremme kvaliteten i socialtilsynene fremme effektiviteten og

alle de elementer som er med i den her pakke

om man nu har en privat lejekontrakt eller om man er i botilbud efter serviceloven sidestiller vi selvfølgelig skal der være et

naturligvis også hele hele forenklingen i forhold til om en efterskole har otte eller færre pladser selvfølgelig skal man ikke i den sammenhæng opleve at man har et dobbelt tilsyn for efterskolerne har jo også deres eget tilsyn som skoler og det personrettede tilsyn

borgernes retssikkerhed i forhold til at samtykke i forhold til at ophæve anonymitet hvis man henvender sig til et socialtilsyn om nogle bekymrende forhold det synes jeg er et vigtigt element som som vi havde gode drøftelser omkring vi styrker også de private tilbuds retssikkerhed som flere har nævnt

en lille blandet romkugle af alle mulige forskellige ting som også formanden læste op forskellige

handler om hvordan vi trimmer vores regler i forhold til at have et

gør vi sådan set løbende her i

folketinget under min forberedelse

er gjort de senere år og der er sådan set mange forskellige

demokratiet og valghandlingen følger med tiden

hvad så indholdet handler om

fornuftige regler for ophængning af valgplakater jeg tror nok at

imødese at når valget udskrives vil der endnu en gang i hele danmark være pressehistorier om at nogle bryder reglerne og får

muligt for personer med dansk indfødsret at stemme på færøerne og i grønland til eksempelvis europa parlamentet

vigtige skridt der styrker vores demokrati

fokusere på og det vi

i vores debat om det her er den del af forslaget der handler om

forskellige danske handicaporganisationer og jeg må sige

intentionen men der er også

djævlen bor og vi skal være helt sikre på at en sådan ordning ikke kan misbruges når jeg læser forslaget her

det på nuværende tidspunkt er helt klokkeklart defineret hvem der kan gøre brug af en sådan hjælp

når vi læser de svar der er givet til fru karina adsbøl sidste år

afgrænset det her

være nervøs for at man kan bruge alle mulige begrundelser for

en ægtefælle eller andre med ind i stemmeboksen

helt grundlæggende præmis i danmark der

det er kun dig selv der bestemmer og

og sikre

hvis nogen undrer sig over at det er mig der står

fremsatte b to og tredive som drejede sig om mennesker med handicap og i dansk folkeparti er vi rigtig glade for at der i folketinget var en

på at regeringen skulle fremsætte forslag til ændring af valglovene til folketings

få lov til at afgive deres stemme med den hjælp

at der skulle stilles specielle eller elektroniske hjælpemidler i stemmeboksen til rådighed som kunne gøre det nemmere for personer med en funktionsnedsættelse at afgive deres stemme det stemte alle folketingets partier for og det er derfor vi står

og behandler forslaget fra regeringen det kan virke intimiderende for den enkelte vælger at der altid skal være en myndighedsperson med inde i stemmeboksen når vælgeren har behov for hjælp det har blandt andet dansk blindesamfund redegjort for erfaringerne med reglerne har faktisk også vist at en del vælgere ikke ønsker en myndighedsperson

alene ønsker hjælp fra den personligt udpegede hjælper

hvor der er stor opbakning

dansk blindesamfund

venstre har sendt et høringssvar

til deres eget lovforslag altså venstres landsorganisation og der står der så at venstre er bekymret i forhold til misbrug af ordningen

være en betydelig større mulighed for påvirkning af stemmeafgivningen så

det her lovforslag

i det her lovforslag er noget som

ministeren så lige pludselig kan beslutte at fremover skal valg være digitale eller andre

i forhold til den del der vedrører bekendtgørelsen forventer

vil også bringe valgreglerne i overensstemmelse med det eu retlige ligebehandlingsprincip således at personer med dansk indfødsret ved flytning til færøerne eller grønland kan bevare deres valgret til europa parlamentet i samme omfang

lovforslaget medfører også ændringer af reglerne om begyndelsestidspunktet for ophængning af valgplakater så der ved folketingsvalg først må ophænges valgplakater når valget formelt

der handler om ministerens bemyndigelse vil jeg stille opfølgende spørgsmål i udvalgsarbejdet så vi

hvad den bemyndigelse går ud på også i forhold

stemme tror jeg vi alle bakker op om

og kan gøre det med de bemærkninger som er

af de to foregående ordførere jeg synes den socialdemokratiske ordfører

herre magnus heunicke meget rigtigt påpeger

man kan have gode intentioner men man skal også sørge for at intentionerne for den

ønsker at stemme på også bliver ført ud i livet

pege på en hjælper

som venstres landsorganisation i søllerød har påpeget

indholdet af det er meget i overensstemmelse med den udfordring som herre magnus heunicke gør opmærksom på selvfølgelig skal vi være bevidste om det når vi alle sammen har

her lovforslag udmønter beslutningsforslag nummer b to og tredive og

derudover nogle mindre men også fornuftige ændringer af

det som de fleste andre ordførere har talt om om

for så også mulighed for at benytte en hjælper efter eget valg til stemmeafgivelsen det

handicaporganisationerne det gør det også i enhedslisten det er en sag som vi har kæmpet for rigtig rigtig længe

det betyder for mennesker med handicap der skal have hjælp til at afgive deres stemme at de kan få lov til at få

hjælp af den person som de stoler på som de selv har valgt og dybest set handler det om

det med glæde at vi støtter det her lovforslag

lovforslaget en række fornuftige ændringer og præciseringer det gælder danske statsborgeres bevarelse af valgretten til eu parlamentet folkeafstemninger hvis de flytter til færøerne eller grønland det er også fornuftigt at valgloven fastlægger regler for folkeafstemninger der udskrives i henhold til en særlig lov så reglerne er på plads

ophænges plakater i forbindelse med et folketingsvalg idet valgets

udskrivelse nu defineres klart som værende det tidspunkt hvor

i og med at der i ministerens fremsættelsestale

står at det er det er tidspunktet hvor valget formelt er udskrevet

valget formelt er udskrevet når dronningen

har underskrevet et åbent brev til befolkningen om den her

da dronningen jo ikke har nogen reel rolle i vores demokrati

det er et fremskridt at vi må have lov til

at gå i gang med alle valgkampshandlingerne og alle de politisk aktive må vælte ud på gaderne så snart valgkampen reelt set er gået en gang nå

en række andre mindre men udmærkede præciseringer

af anvendelse og tilintetgørelse af valgmateriale til forskning og statistik præcisering af kommunalbestyrelsernes muligheder for at udsætte nogle senere frister i forhold til brevafstemning og så videre det er lidt en blandet

ni er et rigtig fornuftigt lille lovforslag det er jo en udmøntning af beslutningsforslag nummer b to og tredive der blev vedtaget enstemmigt tidligere i år ligesom i foråret

mener vi i liberal alliance at der er et behov for modernisering og forbedring af valgloven til gavn for vores handicappede medborgere

centralt at dette lovforslag lægger op til at borgere der har behov for hjælp til stemmeafgivningen fremover selv kan bestemme om hjælp til stemmeafgivning alene skal ydes af en af borgeren personligt udpeget hjælper det vil sige uden at der også skal medvirke en myndighedsperson

som går under navnet l niende det er en lidt blandet landhandel af konsekvenser af eu domme udmøntede beslutningsforslag og mindre lovforslag det er blandt andet et dejligt gensyn med det beslutningsforslag b to og tredive som på dfs initiativ blev vedtaget før sommeren og som

blevet udmøntet i at folk med særlige behov som har brug for hjælp til afstemning kan tage deres egne hjælper med ind i boksen og bruge en hjælper vedkommende selv har valgt i stedet for den som myndighederne

hvorvidt hjælperen påvirker den person

det er en fair bekymring men det er ikke en bekymring vi deler i så høj grad hos os i alternativet vi stoler på at mennesker der vælger at gå med ind i stemmeboksen

sin demokratiske gerning vil gøre det fornuftigt

allerede har gjort det ligeledes foreslås det at indenrigsministeren skal kunne fastsætte regler om der skal stilles hjælpemidler til rådighed ved stemmeafgivningen

er fornuftigt at følge tæt jeg noterer mig også

pålægger partierne at starte samtidig med ophængning af plakater er rigtig fint

tvivl om hvordan det skal tolkes og det kan være at jeg tager fejl men

det sige at vi ikke må starte ophængningen ved statsministerens annoncering eller som meddelt ved kongeligt åbent brev

herre andreas steenberg ikke kan være til stede skal jeg

radikale venstre har respekt for ønsket som vi møder hos mange mennesker med eller uden et handicap nemlig at opleve den værdighed som det er at kunne klare sig selv vi har jo diskuteret her i salen i forsommeren hvorvidt der kunne være flere hjælpemidler i valglokalet til mennesker for eksempel med et synshandicap

for at hjælpe med stemmeafgivningen en lang række partier herunder også radikale venstre ønskede at imødekomme de ønsker og det gør vi så med det her lovforslag i dag det er vi rigtig glade for endelig tror vi også er mange af vores partimedlemmer der er glade for at de kan

sf stemte vi for det beslutningsforslag som

forud for det fremlagte lovforslag og det gjorde vi fordi vi altid støtter initiativer der kan give mennesker mere lige muligheder uanset hvilke funktionsnedsættelser eller handicap de måtte have vi deler ambitionen om at fremme ligestillingen for handicappede i forbindelse med valghandlingen og tilgængeligheden til

øget tilgængelighed og adgang til flere hjælpemidler kan

vælgere med handicap til i højere grad at være uafhængige af hjælp fra andre når de skal sætte deres kryds på valgdagen det må være den grundlæggende ambition og det kan vi kun støtte op om bedre mulighed for at anvende hjælpemidler når der skal stemmes er er derfor utvetydigt noget vi kan bakke op om som jeg også bemærkede da

vi behandlede beslutningsforslaget i sidste samling er der dog også nogle dilemmaer i det her

lovforslag som man må tage stilling til mennesker der på grund af handicap har behov for hjælp når de skal stemme vil med lovforslaget have mulighed for selv at bestemme om hjælpen skal ydes af en selvvalgt og personlig hjælper og det rummer en grundlæggende spænding mellem to vigtige principper som vi må vægte og veje i forhold til hinanden når vi skal behandle det her forslag på den ene side er der vælgernes selvbestemmelsesret og frihed til selv at kunne udpege hvem man ønsker hjælp fra når der skal stemmes hvad enten det måtte være et familiemedlem en ven en hjælper eller en anden som man har tillid til det er grundlæggende rigtig vigtigt at man kan det

hensynet til den offentlige tillid til valghandlingen og valgsystemet som sådan så det er altså ikke et spørgsmål om at have mistillid til hjælperen eller mistillid til at den enkelte borger

med valghandlingen det er nogle af de grundlæggende principper omkring hemmelige valg som

vi har i vores demokrati som bygger på at der skal være tillid til valghandlingen her mener vi

i sf fortsat at at beskyttelsen af den hemmelige stemmeafgivelse er afgørende for at skabe tillid til valghandlingen og i dag har mennesker med handicap i forvejen mulighed for at vælge at tage en de kender med i stemmeboksen men så skal der samtidig være en valgtilforordnet til stede det er netop for at sikre at der ikke sker fejl i stemmeafgivelsen og for at forhindre at andre kan påvirke valghandlingen

sig selv hvad alt det jeg står og siger er jeg for eller imod der må jeg så bare sige at

at

det vejer allertungest så derfor støtter vi op om det men jeg håber også

kan være bevidste om de dilemmaer

fordi så enkelt er det heller ikke hvad angår de øvrige elementer i lovforslaget vedrørende udvidelse af valgretten til europaparlamentsvalg og folkeafstemninger samt ændringer af reglerne for begyndelsestidspunktet for ophængning af valgmateriale kan vi i øvrigt også godt bakke op jeg kan så synes personligt at det er lidt ærgerligt at jeg ikke kan bage citronhalvmåner og servere dem sammen med kaffe og øl om natten

det er skægt at høre at rigtig mange ordførere giver udtryk for at det her er noget man har villet længe

haft fornøjelsen af at være social og indenrigsminister i den tidligere vk regering og tilbage i to tusind og ni mindes jeg en forfærdelig aften som gæst i en og tyve søndag hvor jeg blev hudflettet for hvorfor reglerne dog var så urimelige som de

forsvare i forhold til det med

som synshandicappet var tvunget til at have en hjælper med ind og derudover skulle der yderligere en valgtilforordnet

synes reglerne er lidt svære jeg synes den socialdemokratiske ordfører

nuanceret i lige præcis det dilemmafelt vi står i her for giver det her en risiko for valghandlinger hvor man kan være bekymret for om der er tale om

derfor mener jeg også vi bør være enige om at vi er

jeg mindes så den forfærdelige aften live i en og tyve søndag hvor jeg så havde noget med under bordet og det skal man passe på med for journalisten blev meget gal jeg havde et hjælpemiddel med

hjælpemidler grunden til at jeg lige nævner det

var lidt bekymret over at der er nogle bemyndigelsesbestemmelser til ministeren i det her lovforslag

den ene af bestemmelserne handler sådan set om

der så skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen og ved brevstemmeafgivningen grunden til at man laver den her form for bemyndigelse

at man prøver at tage højde for at der løbende er teknologisk udvikling her og det gør det altså lidt smidigere at sikre at man så kan tage de bedste de bedste hjælpemidler i brug hvis der

bemyndiget til at fastsætte de nærmere regler for ansøgning om optagelse på valglisten men men naturligvis skal man være opmærksom når det besluttes at give bemyndigelse

en minister så var der flere af ordførerne der var inde på det her med hvornår det så er man kan begynde at hænge plakaterne op for hvornår er valget

det er korrekt at den formelle ting handler om majestætens underskrift men i praksis og det vil jeg gerne bekræfte her

når statsministeren offentliggør at der udskrives valg til folketinget lad mig afslutte med

at kvittere for den positive modtagelse af det her samlelovforslag og for den

konstruktive debat vi har haft i salen det er jo helt korrekt at man kommer vidt omkring i den her buket omkring

jeg er glad for at vi får mulighed for at lave de her ændringer og og så

er jeg glad for at vi et eller andet sted her vedbliver med at bidrage til som den socialdemokratiske ordfører også var inde

stemme ved hjælp af hjælpemidler og ikke ved hjælp af personers assistance men jo jeg deler faktisk

bekymring i forhold til det dilemma der opstår når man kan være bekymret for om det her i virkeligheden er en udøvelse af social kontrol